søren søndergaard carolina magdalene

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v

bortfaldet hermed er forespørgslen afsluttet

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

man bare kan vedtage sådan et beslutningsforslag der koster så mange penge

at det koster så mange penge som finansministeriets regnemaskine påstår den reelle udgiftsforøgelse for det offentlige

i et almindeligt husholdningsbudget

kunne det jo nok være en rimelig udgift

bruge på at regulere dagpengene så de gav en bedre dækning ved arbejdsløshed end de gør i dag men bortset

argument jo være opfundet til lejligheden det gjaldt da i hvert fald ikke for et år siden da

at væksten i den offentlige sektor frem til

og tyve skal være nul procent procent om året hvilket vil koste fem og tyve milliard

der havde man ikke problemer og det er vi jo glade for og det støttede vi

er pengene det drejer sig om for det andet sagde herre leif lahn jensen og jeg citerer for det andet

det er der vi har mulighed for at regne på tingene det er der vi har mulighed for at kigge ordentligt på det og lave noget ordentlig politik nu synes jeg jo

er meget god politik vi har foreslået men det er

argument må jeg sige nej

bekræftet i et brev til udvalget af otteogtyvende november det vil sige at

de behøver ikke at spørge nogen af de borgerlige partier om det

så at man skal sidde omkring et bord og regne og blive enige om at ændre tingene ja det skal man

vil sidde til bords med om det spørgsmål tror han virkelig selv på at han kan overbevise venstre konservative dansk folkeparti liberal alliance

radikale venstre om at det er en god idé at hæve dagpengesatsen

har sat en ære i at forringe dagpengesystemet og som virkelig har haft succes hvad det angår

høre herre leif lahn jensens svar på han er her vist ikke i dag

gå op og forklare visdommen i det her spørgsmålet er jo meget enkelt hvem er man mest loyal over for nogle partier der har besluttet at dagpengenes værdi skal falde eller er man mest loyal over for medlemmernes og fagbevægelsernes berettigede krav om at stoppe udhulingen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

sig til det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

vil altså sige at man ikke må kunne tjene penge på vores syge vores børn og vores ældre det er en samfundsopgave

for staten kommuner og regioner at sørge for at børn og syge og ældre har ordentlige forhold det skal ikke være et investeringsobjekt for pensionskasser og investeringsfonde det sidste ændringsforslag handler om at vi

set gerne vil have en bestyrelse som

sundhedsfaglig baggrund det er en præcisering af

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

anbringelse

at udlændingen er

set også kritiske over for i forhold til

forlængelse af frihedsberøvelse synes vi sådan set det er positivt at vi harmoniserer i forhold til eus udsendelsesdirektiv og vi støtter den del af det punkt fire

at man altså kan kan foretage en legemsundersøgelse

inden inden udsendelse men uden at der behøver at foreligge en konkret vurdering eller nærliggende fare det mener vi

set retssikkerhedsmæssigt er et problem

anvendelsesgruppen for de her regler så

ændringer i forhold til nedlæggelsen af statsforvaltningen som har den konsekvens at klageadgangen i forhold til dansk indfødsret

over statsforvaltningens afgørelser men det kan man så ikke fremadrettet på grund af at statsforvaltningen bortfalder så det synes vi også er problematisk

samlede lovforslag

for at man

og her vil politiet blandt andet kunne kigge på for eksempel udlændingens alder og

hidtidige adfærd lovforslaget indeholder desuden

en præcisering af reglerne om ro og orden på indkvarteringsstederne bestemmelsen i udlændingeloven om forbud mod voldelig og truende adfærd på asylcentrene er løbende blevet ændret og udvidet gennem årene og dette har ført til at ordlyden kan give anledning til tvivl om hvilke udlændinge der er omfattet af forbuddet det præciserer vi derfor nu statsforvaltningen

til andre myndigheder når statsforvaltningen forventes nedlagt den første april to tusind og nitten der er tale om

sager om ophold efter eu retten som vi foreslår skal varetages af styrelsen for international rekruttering og integration

der er endvidere tale om visse sager om opholdstilladelse i forbindelse med adoption som vi foreslår skal varetages af udlændingestyrelsen for begge typer af sager foreslås det at

udlændingenævnet er klageinstans endvidere

foreslås det at flytte behandlingen af sager om erklæring om

lovændringer skal så sikre at så få personer

fratages retten til at stemme til folketingsvalg på grund af et handicap den enogtyvende april to tusind og seksten vedtog et flertal i folketinget at give mennesker der er under værgemålslovens § seks og er frataget den retlige handleevne valgret til regionale og kommunale

og europaparlamentsvalg her debatterede vi også valgret til folketinget nu har der så været et analysearbejde i gang som et fælles udvalg noterede sig i en beretning efter et beslutningsforslag jeg synes det er rigtig godt at vi nu indfører en mulighed for en delvis fratagelse af den retlige handleevne hvilket betyder at personen bevarer valgretten til folketingsvalg der kommer en fleksibilitet i værgemålssystemet således at

værgemål i videre omfang kan skræddersys og begrænses til lige netop det der er nødvendigt

også tilfredse med at det bliver præciseret i bemærkningerne til lovforslaget at iværksættelse af et værgemål med fuldstændig fratagelse af den retlige handleevne efter den eksisterende ordning fremover kun kan ske hvis den pågældendes interesser ikke i tilstrækkeligt omfang kan varetages gennem et mindre indgribende værgemål

har jo svært ved at styre deres økonomi i det kan vi også se i programmet luksusfælden men derfor kan man sagtens have en holdning og en mening og deltage i demokratiet og jeg forstår også det store ønske om at man skulle have lov til at stemme til et folketingsvalg det laver vi så om på i dag så flest mulige får mulighed for at stemme til folketingsvalg derudover sikres det også med dette lovforslag at hvis man som mindreårig har fået udbetalt en tortgodtgørelse efter seksuelt misbrug

skal denne ikke forvaltes af en værge

har været eksempler på misbrug af dette hvor et barn har fået et pengebeløb i

hvor værgen uberettiget har brugt midler som den mindreårige har fået dette giver også rigtig god mening

indkomne høringssvar er også utrolig positive så alt i alt er det et rigtig godt forslag

netop i forhold til også haft justitsministeren i spørgetiden

mulighed for at en række personer under værgemål nu også får mulighed for at deltage i demokratiet med til historien hører jo også som det tidligere er blevet sagt den dybe skuffelse som

set også for os i enhedslisten da højesteret i starten af to tusind og atten afsagde kendelse om at det ville være i strid med grundlovens § ni og tyve at tildele de

hundrede økonomisk umyndiggjorte borgere stemmeret til folketinget med kendelsen stod det klart at en grundlovsændring ville være nødvendig for at sikre alle de berørte stemmeret og det ville derfor have lange udsigter derfor stod det også klart at vi måtte søge en anden lovgivningsmæssig vej hvis der skulle sikres stemmeret til i hvert fald en del af de borgere der i dag er frataget stemmeretten vi tog derfor sammen med alternativet de radikale og sf initiativ til et beslutningsforslag om at ændre værgemålsloven det gjorde vi

lovgivning på området som har gjort det muligt at få stemmeret til i hvert fald en del af de berørte borgere hvis vi ændrede

giver mulighed for at fratage borgere deres retslige handleevne i et nærmere

afgrænset omfang vi var derfor også

meget tilfredse da justitsministeren kom os i møde med behandlingen af beslutningsforslaget og at der efterfølgende i midten af maj kunne samles flertal om en beretningstekst hvori vi konstaterede at regeringen var indstillet på at gøre mest muligt for at sikre

få stemmeret til folketinget vi vil gerne fra enhedslistens side udtrykke vores tilfredshed med det her lovforslag som i dag behandler vi havde naturligvis hellere set at alle de pågældende borgere havde fået tildelt stemmeret men på baggrund af højesterets dom mener vi at der er fundet den bedst mulige løsning tak for det det næste element er så selve implementeringen af lovgivningen som vi selvfølgelig forventer kommer til at ske hurtigst muligt det gør vi fordi vi lige om lidt kommer til at stå over for et

at ministeriet vil arbejde på højtryk for at sikre at mange af de borgere der i dag har et værgemål med fuld fratagelse af deres retslige handleevne får mulighed for at få ændret deres værgemål så de kan stemme til det kommende valg det er selvfølgelig indlysende at mulighederne i høj grad afhænger af hvornår statsministeren vælger at udskrive valg men det vil hjælpe processen godt på vej hvis der meget hurtigt udsendes information om den nye lovgivning til værger og borgere som er omfattet

værgemål efter § seks

muligt at yde den nødvendige støtte og vejledning til de borgere som ønsker at få ændret deres værgemål det er vigtigt at informationen kommer hurtigst muligt ud til de berørte borgere og deres værger og det er derfor godt at justitsministeriet i sine bemærkninger til høringssvarene giver tilsagn om at ville indgå i dialog

til de borgere med med handicap der nu endelig efter års kamp kan få tildelt de demokratiske rettigheder der burde gælde for enhver voksen statsborger i

værgemålsloven

ikke giver køb på selve formålet med værgemålsreglerne nemlig at beskytte personer der af en eller anden årsag ikke kan passe på sig selv ud fra den præmis synes jeg egentlig at vi med forslaget her har fundet en god og gylden middelvej nemlig en ny værgemålsordning med mulighed for delvis fratagelse af den såkaldt retlige handleevne altså som supplement til den eksisterende mulighed for fuld handleevnefratagelse som det er beskrevet i lovforslaget sikrer en sådan ordning først og fremmest at stemmeretten kan bevares for flere personer under værgemål og selv om startskuddet altså handler om netop netop stemmeret tror vi sådan set også på at en ny mulighed for delvis handleevnefratagelse

helt generelt kan give noget merværdi og fleksibilitet i værgemålssystemet for den nye ordning sikrer samtidig at personer der ikke har brug for en fuld handleevnefratagelse mere målrettet kan få frataget muligheden for for eksempel at indgå bestemte typer aftaler det er klart at forslaget her

det tage lidt tid at komme i gang vi skal jo se på de ansøgninger der kommer om at justere en eksisterende handleevnefratagelse men der er afsat ekstra ressourcer til

at tortgodtgørelse som

vil skulle bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling det gælder uanset hvor stort et beløb der er tale om

betyder at værgen ikke vil have umiddelbar adgang til pengene forslaget skal ses i lyset af en dybt ulykkelig historie som flere har været inde på her fra talerstolen i dag om en ung kvinde der som barn var udsat for seksuelt misbrug de penge hun fik som et lille plaster på såret blev uberettiget brugt af en af hendes nærmeste det er i mine øjne helt grotesk at den slags kan forekomme efter min opfattelse er det samfundets opgave at sikre at for eksempel børn der har været udsat for noget så utilgiveligt som et seksuelt overgreb ikke bliver udsat for endnu et svigt og vi skal derfor sikre at de penge der gives som et lille plaster på såret som udgangspunkt bevares indtil børnene bliver voksne det sikrer vi altså med den anden del af forslaget her med de ord vil jeg sige

være

vil rykke sig nævneværdigt så det vil holde sig på på de her fjorten dage som

allerede i indsamlingsnævnet holder sig nede på i

begrænsning på de her indsamlinger det synes jeg også giver rigtig god mening så det ikke bare kan køre uden

der brugte man jo helt bevidst navne på indsamlinger som danskerne i forvejen forbandt med noget godt altså man tog en positiv indsamling og så valgte man et navn der næsten var det samme så det stort set var umuligt at kende forskel på de her indsamlinger

så strammet op på med forslaget hvor indsamlingsnævnet

så ophæver man også den generelle undtagelse for indsamlinger foretaget blandt juridiske personer og det ser vi også som som et godt fremskridt

fordi man jo samtidig har en undtagelse der betyder at hvis man for eksempel repræsenterer

lille forening i en landsby der gerne vil samle lidt ind

nogle muligheder for at man kan fortsætte med det uden at det skal være bøvlet og bureaukratisk men man får sat hårdere ind over for dem der kunne finde på at svindle

set rigtig fornuftigt den anden del af forslaget handler om fonde og den del af forslaget kommer vi til at se

lige laver i det her forslag og hvorfor det lige er

regeringen foreslår at fondenes bestyrelser får nogle

man læser bemærkningerne men det får vi brug for at kigge lidt nærmere efter i

som udgangspunkt er dansk folkeparti meget positivt indstillet over for lovforslaget men

nogle ting vi vil se på når vi kommer videre

at

greje

nu til den anden del af forslaget der handler om fonde i dag er det jo sådan at hvis en borger testamenterer midler til en velgørende fond som for eksempel læger uden grænser eller børnecancerfonden så går midlerne automatisk ind i fondens formue hvis det ikke direkte står i testamentet at midlerne skal gå til uddeling det betyder at midlerne ikke kan bruges til for eksempel kræftforskning eller nødhjælpsarbejde det er efter min opfattelse uheldigt når de fleste slet ikke er klar over det skal stå direkte i testamentet derfor ser vi også at flere velgørende fonde har millioner af kroner låst på deres bankkonti som de ikke kan bruge på velgørenhed og sådan skal det ikke være fremover formålet med lovforslaget er derfor at give fondene valgfrihed til at bestemme hvad arv og gaver skal gå til hvis arvelader eller gavegiver ikke selv har taget stilling med de bemærkninger

en gang takke for indlæggene fra ordførerne og ser frem til den

førstebehandlingen af beslutningsforslag nummer b syv

der var også mange uheld og desværre også for mange uheld med dødelig udgang

og der er ikke nogen dødsuheld der er tal fra vejdirektoratet som er lagt frem også af motorcykel importør foreningen der viser at der er ganske få uheld det gør indtryk på os socialdemokrater og vi vil gerne være med til at sikre at der er en bedre mobilitet for for de unge omvendt

når det handler om noget så vigtigt som trafiksikkerhed skal man

vi ministeren før give udtryk for at ministeren på baggrund af det forrige beslutningsforslag har igangsat sådan en ekstern sagkyndig undersøgelse hvor man vil være helt sikker på

med trafiksikkerheden her der er vores tilbud

vejdirektoratets tidligere tal som motorcykel importør foreningen har lagt frem

vi nok være mere positive over for det vi kan godt se for os at man kunne lave for eksempel en forsøgsordning

man giver lov til at have en periode hvor

der er sagen er jo at der er mange der vælger

knallert og det er altså meget mere

som er det man får adgang til med det store knallertkørekort den næste er også at hvis vi kigger på de regler der er

et af de mest restriktive lande på det her område så der er altså argumenter der taler for det forslag

har lagt frem omvendt

må vi altid være fokuseret på sikkerheden derfor

men vi er parat til i udvalgsarbejdet at følge det her og eventuelt

fordi der er behov for at komme de mange unge mennesker der har et transportbehov

her

er alt andet lige noget der styrker vores trafiksikkerhed

nogen hemmelighed at venstre selv sammen med herre kim christiansen og liberal alliance i øvrigt var med til at formulere det her forslag tilbage i

vi også koblede lille motorcykel på men det her drejer sig så alene om stor knallert når vi er positive over for det

er det jo netop mobiliteten for de unge mennesker der bor ude på landet

der heldigvis mange unge der gør stadig væk ikke alle bor i byerne hvor der er kollektive trafiktilbud i alle retninger og der betyder det rigtig meget at man får den her højere mobilitet således at man bedre

en læreplads og så videre vi skal give de unge mere frihed men når man overvejer

skal vi selvfølgelig sikre og det skal vi altid at trafiksikkerheden er i orden vi vil gerne øge mobiliteten i samfundet men sikkerheden skal være i orden og derfor er det jo også at ministeren har iværksat

og den vil vi selvfølgelig se frem til med forventning

at vi jo her har lagt op til at vi skal kunne køre med en række nye teknologiske køretøjer blandt andet de her speed pedelecs

delvis eldrevne køretøjer

og der er vel at mærke ikke noget krav om kørekort det sætter jo også det her lidt i relief og leder frem mod en konklusion om at det nok godt kan gå med knallert vi noterer os også i venstre at danmark har eus absolut mest restriktive lovgivning når det gælder knallerter

ingen andre eu lande skal man være over seksten år for

helt ned til fjorten år for at køre en stor knallert så det sætter jo også tingene lidt i relief så er der lavet en norsk undersøgelse om moped ulykker som det hedder

kim christiansen var inde på den og og den viser jo

man ikke overholder reglerne mange har kørt uden hjelm nogle har ikke haft kørekort nogle har tunet deres knallert andre har kørt rundt beruset måske med en arlakasse på bagagebæreren og så har der været tekniske fejl

har taget den der norske undersøgelse med

i deres analyse af det her og ser frem til det

jeg konkludere at venstre er meget positiv over for det her forslag nu ser vi frem til

dtus analyse og derfor er jeg sådan set

sagen i transportudvalget når nu vi

hurtigst muligt i to tusind og nitten men lad os nu lige se den analyse inden vi drager

af lige nøjagtig knallertulykker og har opdelt dem i kategorierne under tyve år og over tyve år konklusionerne er sådan set meget klare

aldersgruppen under tyve år de unge

kører generelt meget mere risikobetonet end ældre

gennemsnitshastigheden er betydelig højere og det er rigtigt at der bliver kørt på tunede knallerter

direkte nævnt i dybdeanalysen

meget mere uopmærksomhed i den forbindelse

høj risikoadfærd ved unges knallertkørsel som man begrunder med

med at færdes i trafikken en manglende erkendelse af en selv og hvordan man er i trafikken og forholder sig til andre trafikanter en høj grad af overvurdering af egne trafikale evner og man nævner også at unge mennesker nok er mere tilbøjelige til at opsøge spænding og handle impulsivt og det er jo altså den aldersgruppe man så her vil give mulighed for at køre

de store knallerter det synes vi ærlig talt ikke er nogen særlig god idé

der er jo en grund til at danmark ligger i top med hensyn til færdselssikkerhed

områder af færdselslovgivningen ikke mindst med hensyn til for eksempel kørekort og alder

i eu ifølge kørekortdirektivet

ligger på seksten år det synes vi faktisk er en rigtig god idé af nogle af de grunde som jeg lige har nævnt og som jo altså bekræftes af den her dybdeanalyse

kim christiansen står bag ethvert forslag som efter vores mening trækker i den forkerte retning med hensyn

jævnt hen ad vejen tempo hundrede busser campere og campingvogne forhøjelse af hastigheden på udvalgte motorveje motortrafikveje og også på hovedveje og også nedsættelse af kørekortalderen da den i sin tid blev nedsat

fra fra seksten til femten år men jeg vil gerne minde om at da man

nitten firs satte alderen op fra femten til seksten år var det jo på baggrund af en enorm

en og halvfjerds så vi synes det er et dårligt forslag og vi agter ikke på trods hvad der måtte komme af rapporter fra dtu og andre steder at stemme for forslaget

til

en utålmodig mand

jo

anden

bare køre rundt og ja de blev nok tunet lidt og det med hjelm var det ikke alle der gik op i og så skal det jo selvfølgelig gå galt men

seksten årige kører uden styrthjelm og på tunede knallerter og i øvrigt kører som idioter ude

der står heller ikke noget om

kigge i en eller anden krystalkugle og give os ud for at være spåmænd

alle mulige forudsigelser og rædselsscenarier som ikke eksisterer

vi har traktorer og der skal man være seksten år det var fint dengang man

kom man ud at køre den grå ferguson ude på markerne i dag har man jordlodder alle mulige steder og man kører rundt

her landbrugsmaskiner det er seksten årige der ligger og kører ude på vejene med halvtreds

time det er ikke farligt siger politikerne nej nej men at køre en knallert fem og fyrre ude i trafikken med behørig

køreundervisning det er farligt det er jo fuldstændig hul i hovedet og det viser bare

rød tråd i vores lovgivning vi har lige vedtaget

bare det burde alle der kører cykel

på noget som i hvert fald ikke har de samme køreegenskaber og den samme bremsefunktion og den samme sikkerhed som en knallert fem og fyrre har der mangler simpelt hen en rød tråd i det vi går og foretager os lige om lidt tillader vi også

og det udgør i hvert fald ikke nogen risiko

og så roste de radikale mig for min ihærdighed jamen det er jo egentlig derfor vi er her jeg tror vælgerne forventer at vi er ihærdige

en enig blå blok fremsatte det her

dem over natten nu var det meget problematisk

fra det ene til det andet det er korrekt at fremsatte jeg søreme igen

så det valgte man så at stemme nej til så det er jo ikke kun noget som dansk folkeparti har drevet frem det har forskellige

men jeg håber da at vælgerne kan gennemskue den enorme troværdighed som ligesom

hvorfor

så til

det

nogle vurderinger der ikke er der det kan man naturligvis heller ikke så vi har jo kun den ene mulighed som jeg ser

at vi nu beklageligvis er nødt til at udskyde ejendomsvurderingerne yderligere beklageligvis fordi tidsplanen nu bliver så stram at

hvornår de juridisk bindende vurderinger påbegyndes så efter juli to tusind og tyve og

usikkerhed og en stor risiko i

det her it projekt og derfor frygter vi meget og er bange for hvad vi gør hvis vi så kommer hen i en udskydelse endnu en gang og det tror jeg altså meget vel vi kan komme hen til det

håber det men jeg frygter det meget også fordi

i historien i i staten de sidste mange år

typisk har været færdige til tiden så jeg frygter meget at også det her system kan få en yderligere forsinkelse med ret store konsekvenser senere hen men som sagt synes jeg det

at sige man stemmer for det her fordi

at vurdere huse ud ud fra et system som ikke er klar endu så vi

bliver beskattet på baggrund af nogle vurderinger der stammer tilbage fra to tusind og elleve

tolv vi har inddraget muligheden for

og selve det at få ryddet op i det er jo altså utrolig vigtigt

systemet må udskydes endnu

at påtale på vegne af alle dem der altså betaler ejendomsskat for eksempel på baggrund af en vurdering som man ved er

de områder hvor den økonomiske fremgang har været størst der betaler man altså skat i dag af en vurdering som er for høj og man står derfor til

få penge tilbage det vil man stadig væk få og man vil

hvor man betaler af en for høj vurdering men det er jo ikke nogen god situation vi er i må man sige og det synes jeg også er værd bemærke og anerkende over for de mennesker der endnu et år skal betale skat af en vurdering som man faktisk godt ved er for høj

begyndt at fungere ganske udmærket men det nytter jo ikke noget at en del af systemet fungerer hvis ikke den øvrige del af systemet kan understøtte det det drejer sig

om at danskerne skal have så retvisende vurderinger som overhovedet muligt så man oplever en retfærdighed og en fairness når man betaler

vurderingen i forhold til det man oplever når man kigger ud af vinduet og bemærker hvad andre handler deres ejendom til så skal ens vurdering jo naturligvis også stå i stå i

it systemet særlig det der hedder dokumenthåndteringssystemet i vurderingsstyrelsen ikke er klart ja så må vi altså

det er grundlæggende det som som lovforslaget sikrer det er selvfølgelig ærgerligt

at følge op på socialdemokratiets skatteordførers

har det så den betydning at de boligejere der betaler for meget

til gengæld er der så nogle boligejere der utilsigtet har en lidt for lav boligbeskatning og de får så fornøjelsen af

en år mere med en lidt lavere boligbeskatning

jeg vil sige at jeg synes at det er et godt udgangspunkt at vi

her i folketinget kan vælge at være på på borgernes side således at de fejl der er i skattesystemet

kommer til at betale mere end de skulle pengene kommer tilbage og dem der slipper lidt billigere end beregnet ja det får de så lov til en år mere

der sker den her forsinkelse selvfølgelig er beklagelig

er

har et system som fungerer inden man skal vurdere de en millioner boliger som det nye system skal håndtere det er komplekst og vi har desværre tidligere haft

synes jeg faktisk det er fornuftigt at trække i bremsen og sikre at der er styr på systemet inden det igangsættes det nye system skal være med til

genopbygge boligejernes tillid til vurderingerne og derfor skal det også fungere fra dag et

være skadeligt for tilliden til skattevæsenet hvis systemet ikke er klar fra starten

en tillid vi i forvejen kæmper hårdt med at få genopbygget derfor støtter vi

synes også det er vigtigt at få sagt at der jo ikke er nogen boligejere der kommer til at betale mere i skat på grund af den her forsinkelse tværtimod forholder det sig omvendt for der vil være en del boligejere som kommer til at

med de bemærkninger skal jeg sige at vi selvfølgelig

uforudsigeligt og ændringer i

læren på skatteområdet

af min relativt mange forgængere ikke idriftsætte

skabe endnu større problemer end der var inden man man idriftsatte dem

får bedre og mere gennemskuelige vurderinger

på sikker grund før vi sender juridisk bindende vurderinger ud til en millioner

ikke så langt som vi kunne tænke os men dog rigtig langt første del af systemet er udviklet testet og idriftsat vurderingsstyrelsen som er den nye myndighed

er er indsamlet men som også en række ordførere har været inde på

færdigudvikling af sags og dokumenthåndteringssystemet så hver enkelt boligejers sag håndteres på en sikker og ensartet måde af vurderingsstyrelsen sagt lidt populært

fordi man laver årsopgørelser og selvangivelser for hundredtusindvis af virksomheder og

vi skal også helt i mål med deklarationen for vurderingsmeddelelserne der giver boligejerne overblik

over ejendomme og et indblik i de oplysninger der ligger til grund for deres vurderinger men for at danskerne

tillid til det system der kommer og politikerne ligeså ligeså vil vi i to tusind og nitten altså næste år tilbyde op mod firstusind boligejere at få

juridisk bindende vurdering

virkeligheden om man vil på rigtige boligejere inden vi altså sender juridisk bindende vurderinger ud til samtlige boligejere

for dialogen mellem boligejerne og kvaliteten af vurderingssystemet

så samlet set

sikre at vi får bedre forudsætninger for den sidste del af arbejdet med nye vurderinger og at borgerne ikke bare får nye men altså også bedre vurderinger der har været nogle bemærkninger under høringsprocessen det gælder for eksempel vurderingerne af landbrugsejendomme hvor landbrug fødevarer opfordrer til at afskaffelsen af

vurderinger for landbrugsejendomme genovervejes

alle folketingets partier særlig dem der er en del af aftalen opmærksom på det

er sendt til folketinget forud for førstebehandlingen har jeg som skatteminister givet det tilsagn at jeg gerne vil se på muligheden for at der alligevel som for andre ejendomme kan foretages løbende vurderinger af de her landbrugsejendomme landbrug fødevarer ønsker det er klart at skal drøftes i forligskredsen og derudover

at vi finder ud af hvordan vi får finansieret den her meromkostning

fiskeri

det giver mening og for eksempel som det vi også gør beskytter rev og gyde og opvækstområder samt også områder med ålegræs samtidig med at fiskeriet så kan fortsætte i andre områder

ud over de tre kommuner

deltager en række andre aktører i samarbejdet såsom danmarks fiskeriforening danmarks naturfredningsforening dansk ornitologisk forening danmarks jægerforbund og danmarks sportsfiskerforbund og naturparken er baseret på en lang række

naturparken om at etablere områder i lillebælt

bakker jeg op om der er som nævnt allerede en række eksisterende beskyttelsestiltag i området i lillebælt

indført fiskeriregulering for beskyttelse af en række stenrev i natura to tusind området lillebælt der må derfor ikke længere trawles eller skrabes efter muslinger i disse områder hvor der er rev for det andet

en igangværende revision af trawlbekendtgørelsen som har betydning for reguleringen af fiskeriet i lillebælt trawlbekendtgørelsen regulerer

trawlkystnært i de danske farvande revisionsarbejdet har blandt andet taget udgangspunkt i om der er behov for at beskytte flere kystnære områder og det er der drøftelserne om trawlbekendtgørelsen er endnu ikke afsluttet men det er min forventning at resultatet vil blive at et større areal i lillebælt end i dag vil blive lukket for fiskeri med bundslæbende redskaber samt for

hensigten med lukningerne

beskytte de lokale gyde og opvækstområder der foregår også muslingefiskeri i området med muslingeskrab i dag kun uden for natura to tusind området

indeholder muslingepolitikken den forvaltningsmæssige ramme for fiskeri efter muslinger og østers i danmark i natura to tusind områder udstedes licenser til fiskeri efter blåmusling på årlig basis og der foretages en omfattende miljøkonsekvensanalyse af det ansøgte fiskeri før der kan udstedes licenser til muslingefiskeri

krav til fiskeriet med det formål at beskytte den marine natur samtidig med at der

ikke påvirke ålegræssets udbredelse eller kortlagte stenrev ligesom der er krav til hvor stort et areal fiskeriet højst må kunne påvirke natura to tusind området i lillebælt har ikke været åbent for muslingefiskeri siden februar to tusind og seksten men som nævnt fiskes der efter muslinger andre steder i naturpark

vil betyde at de lokale fartøjer som jo alle

og dermed holde gang i de lokale havne hvilket er en prioritet for regeringen fiskerne er kystfiskere som jo blandt andet lever af at have adgang til fiskepladser i lillebælt så beslutningsforslaget er ikke i overensstemmelse med regeringens politik på området

om udviklingen i dansk fiskeri som har særlig fokus på de mindre fartøjer og tildelingen af kvoter via kystfiskerordningen til netop denne gruppe de mindre trawlere fisker især i bælthavet og de vil med forslaget miste potentielle fiskepladser

vil medføre et umiddelbart økonomisk tab for erhvervet på cirka en million kroner om året baseret på hvad der gennemsnitligt er fisket i området siden to tusind og tolv med disse redskaber så regeringen kan som nævnt ikke støtte beslutningsforslaget vi vil forbyde trawlfiskeri og muslingeskrab der hvor det giver mening netop for for eksempel

beskytte stenrev eller beskytte gyde og

mener jeg også at det ville være en for stor byrde at pålægge fiskerierhvervet hvis man helt forbød disse fiskeriformer

og herre bjarne laustsens indlæg at der faktisk er nogle frivillige aftaler omkring naturpark lillebælt der er på på vej

muligvis allerede er i stand hvor et større område vil blive friholdt for de her fiskerimetoder

flere områder også vil blive fritaget for de

den modsigelse der også har været nævnt af et par andre ordførere forud for mig her på talerstolen at

er det givetvis udelukkende de lokalt funderede fiskere

foretager fiskeri i lillebælt det vil sige fiskere der udgår fra lokale havne i lillebælt og derfor vil et sådant forbud jo så også selvsagt påvirke de lokale fiskere og de små fiskerihavne i og omkring lillebælt mest hvilket vil være uhensigtsmæssigt i hvert fald

forbud i lillebælt vil jo så selvsagt også kan man sige

fiskepladser andre steder i de indre danske farvande hvilket jo

naturen

i

jeg er

noget man

man i

tilladt derfor støtter vi naturligvis op om forslaget om et trawlforbud og et forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i lillebælt det vil på sigt styrke både havbundens natur biodiversiteten og fremme mulighederne for skånsomt fiskeri i lillebælt på den måde kan vi på sigt opnå de samme resultater i lillebælt som i øresund

vil gøre det lettere for det skånsomme kystfiskeri at etablere sig hvilket både vil skabe nye arbejdspladser samt understøtte lokalsamfundene og det vil kunne bidrage til at sætte en stopper stopper for den fortsatte afvikling af de lokale havne og understøtte de danske landområder et trawlforbud og et forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber vil derudover understøtte det allerede foreliggende arbejde omkring naturpark lillebælt som kan blive danmarks største naturpark formålet med

naturparken er netop at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til at endnu flere danskere får glæde af naturen

som landjordens og vi kæmper for at danmark får et langt mere

op om forslaget og vi håber på at der på sigt vil komme et trawlforbud i alle

seks styk det er det hele fiskeriet foregår der hvor fiskerne er hvis vi lukker en god fiskeplads vil fiskerne rykke til andre områder hvor indsatsen for at fange samme mængde fisk vil være relativt større muslingefiskeriet flytter mellem områderne alt efter hvor muslinger eller rettere større kvalitet findes fiskeriet er en form for rationsfiskeri der foregår i flere forskellige områder fra aarhusbugten til nord for flensborg

frivillighed er nøgleordet

vil udelukkende ske på baggrund af frivillig aftale

trawlbekendtgørelsen er ikke blevet ændret siden nitten tre og halvfems i regi af regelforenklingsprojektet er man i gang med en revision af trawlbekendtgørelsen i forbindelse med

sammenskrive en række lokale vedtægter med trawlbekendtgørelsen de lokale vedtægter er regulering som i praksis svarer til en bekendtgørelse for et afgrænset område ved at samle disse trawlbekendtgørelser kan man skabe et mere overskueligt regelsæt

har været aktivt i den proces og der er ikke i forbindelse med drøftelserne blevet foreslået et forbud mod bundtrawl og muslingeskrab i lillebælt under drøftelserne er der dog opstået enighed om at lukke en betragtelig del af naturparken for pelagisk fiskeri og yderligere en lille del af naturparken for bundtrawl så der opnås større beskyttelse end i dag lukningen skal blandt andet beskytte lokale gyde og opvækstområder naturpark lillebælt indeholder et natura to tusind område i natura

ikke tilladt at fiske med bundslæbende redskaber ved kortlagte stenrev for at beskytte dem desuden

som følge af trawlbekendtgørelsens bestemmelser en række kystnære områder

har de senere år ikke været åbne for muslingefiskeri og bliver det heller ikke i to tusind og nitten

fiskeriet ikke påvirker havmiljøet i en sådan grad at havmiljøet lider skade muslingepolitikken sætter rammerne for hvilken påvirkning

lægger afgørende vægt på at skabe gode vilkår for kystfiskeriet dette forslag gør det modsatte det vil begrænse fiskepladserne for lokale mindre fartøjer som ofte er trawlfartøjer det vil gøre det vanskeligt at holde liv i

alle de tilbageværende fartøjer for at kunne opretholde fiskeriet som en nødvendighed for at kunne bevare følgeindustri som isværk smede med mere

det her forslag hænger ikke sammen med den politiske aftale som man indgik i to tusind og seksten og det er for mig underligt

kan holde sammen nu om kystfiskeriet det er meget mærkeligt at se

sf og for dansk folkeparti

medvirket til at sikre at fiskebestandene i øresund er sunde

bestanden af østersøtorsk er sund trawlforbuddet

øresund har desuden helt unikt medvirket til at sikre et levende rentabelt og skånsomt fiskeri i sundet da fiskeri med både pelagisk og bundslæbende trawl normalt hindrer fiskemulighederne med passive redskaber inden for det samme område øresund er kendt i hele europa som et sted hvor erhvervsfiskeri og natur sameksisterer på allerbedste vis og her har forbuddet mod trawlfiskeri spillet en væsentlig rolle forslagsstillerne ønsker med dette forslag at implementere den samme model i lillebælt et trawlforbud i lillebælt vil således kunne være en gevinst både for det skånsomme fiskeri med passive redskaber for havbundens natur og fiskenes levesteder og fiskebestandene

understøtte et skånsomt fiskeri

i naturpark lillebælt friluftsrådet har i to tusind og sytten givet godkendelse til at naturpark lillebælt optages som en egentlig naturpark under friluftsrådets

forud for godkendelsen har området været et pilotprojekt i fire år hvor de tre kommuner omkring lillebælt fredericia kolding og middelfart har arbejdet sammen om en række tiltag som for eksempel sten og dykkerrev naturpark lillebælt bliver med godkendelsen danmarks største naturpark formålet med naturparken er at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til at lokalbefolkningen og områdets gæster får glæde af naturen omkring bæltet jeg synes faktisk det er utrolig væsentligt normalt har vi en langt større opmærksomhed på naturtyper som man kan se når man går på landjorden og det er et overset område at der

set er liv under havoverfladen det er overset i alt for høj grad og det er derfor at det her forslag kunne være noget som kunne være med til at sige vi har haft gode erfaringer med øresund nu går vi videre

og kommer frem til at udvikle de naturtyper og bevare de naturtyper som der er

for den relativt positive modtagelse af forslaget selv om man ikke fuldt ud kan støtte det

med de nye oplysninger der er kommet frem fra ministeren om hvor mange både det drejer sig om

der bliver trawlet i området og der er åbenbart også noget på vej

lillebælt kunne være interessant at få

ned på at det er et årligt tab for de fiskere og i det regnestykke er der så medtaget at de fiskere kunne omrigge der er ordførere for

har sagt at det her er noget som som kunne skade det lokale fiskeri i den fiskeaftale vi

set støttemuligheder til at hjælpe de kystnære fiskere